så

jo

og

siger gå ind har

her opgave an sådan

at de værner om

altså

undervisning det er således den

træffer

mere værdig ældrepleje

hvis

at modtage livsforlængende behandling